en hundrede og tretten beskæftigelsesministeren lovforslag nummer

og fjorten erhvervs og vækstministeren lovforslag nummer l en hundrede og femten titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende

har statsministeren udpeget social og integrationsministeren og europaministeren

efter indbyrdes aftale starter vi med europaministeren der er der er anmeldt to spørgere

til social og integrationsministeren

karina adsbøl men først til

i villa borsig hvor en lille gruppe udenrigsministre deltog

inviteret af den tyske udenrigsminister guido westerwelle den danske stol

det ville være fair af mig at klandre europaministeren for ikke at have deltaget i mødet for

men

den danske regerings holdning til det tyske initiativ årsagen til at jeg spørger er at man i tysk presse i dag kan læse at den danske regering og det danske formandskab skulle være irriteret over initiativet

at den danske regering skulle være irriteret over det tyske initiativ jeg har godt set at det er fremgået i dele af tysk presse men det kan jeg klart afvise den danske regering synes at det er positivt at alle gode kræfter i europa herunder den tyske udenrigsminister inviterer til møder for at

er også sådan at der var to udenrigsministre der ikke havde mulighed

var der også et klart budskab om

nu forstår jeg så at man ikke er irriteret over mødet og

eus overordnede legitimitetsproblemer med lissabontraktaten så hvad ville ministeren egentlig

til møde i berlin men den grundlæggende danske holdning er den at

der er sat nogle fornuftige rammer omkring eus institutioner også med

med de værktøjer vi har i hånden men at vi da altid lytter til hvad der måtte være af holdninger og ideer fra andre lande herunder tyskland men vi har jo gjort det klart på forhånd at vi ikke tage til berlin med en dagsorden der hedder at der skal ændres

at det ikke var europaministeren der var inviteret men derfor kunne europaministeren jo godt fremlægge regeringens holdning og det var så også et forsøg på at gøre det kan man

er en god idé at vi skal til at have valgt en ny præsident i

vi synes derimod at det er en god idé at man styrker demokratiet i eu ved blandt andet at bakke op om det borgerinitiativ som starter om ganske kort tid hvor hvis der er en million eu borgere der går sammen om

kan blive sat på dagsordenen sådan at det ikke alene er ministre eller kommissærer eller politikere men også borgerne i europa der kan være med til at sætte dagsordenen det tror jeg vil være med til at give et mere demokratisk eu

idet jeg jo har noteret mig at regeringen har valgt at

vægtes højt og at hun har skrevet under på finanspagten på danmarks vegne blandt andet med den begrundelse at

vælger statsministeren og udenrigsministeren altså at prioritere et internt

frem for et møde med den tyske udenrigsminister om eus

hvor vigtig europadagsordenen er

en invitation fra den tyske udenrigsminister til kolleger der er to af dem der er blevet inviteret der ikke havde mulighed for at deltage det er den franske udenrigsminister

jeg mener at det er en fuldstændig korrekt prioritering der er foretaget

ser frem til at man på efterfølgende møder vil have dansk deltagelse så jeg ser ikke noget problem i at der er et enkelt møde hvor danmark ikke har været repræsenteret ved udenrigsministeren der vil blive andre møder hvor udenrigsministeren vil være til stede og danmark havde også

prioritering som jeg kan notere mig men jeg vil gerne spørge lidt ind

de fleste der har medvirket i den slags udviklingsprocesser ved også at det første møde kan være fuldstændig afgørende for at sætte nogle nogle hegnspæle og afgrænse nogle definitioner så hvad mener ministeren om de første

man sige klare signaler der har været

eu forfatning jeg

mange kræfter ind i at levere et godt formandskab derfor må jeg fuldstændig afvise den udlægning som spørgeren giver udtryk for nemlig at den danske regering ikke skulle prioritere eu tværtimod

der kommet en regering der har det som sin

en europaminister i forhold

regering om at der skal laves nye eu forfatninger er det ikke det danske udgangspunkt at det er noget som vi

når vi bliver inviteret til møder fremadrettet

vi naturligvis lytte til de synspunkter som både den tyske udenrigsminister og andre udenrigsministre måtte give til kende men den danske holdning er klar og den er i øvrigt også blevet præsenteret af udenrigsministeren

en en rådgiver fra eu sony kapoor

har påpeget at især eurozonen står med nogle styringsvanskeligheder i

og at der er brug for en egentlig ledelse ledelse af

at der har været vanskeligheder i eu samarbejdet og det er også en af grundene til at vi fra den danske regerings side bakker op om at der bliver ført en ansvarlig økonomisk politik ikke alene i danmark men i alle syv og tyve eu lande det er grunden til at vi mener at finanspagten

danmarks interesse men også i resten af europas interesse og det er en af grundene til

stille og roligt i den rigtige retning efter at vi igennem meget lang tid har set at det er gået

spørgsmål til social og integrationsministeren og det første spørgsmål er

uenighed internt i regeringen om

det radikale venstre

socialistisk folkeparti vil tilbagerulle meldepligten

ikke vil ændre på reglerne da det jo er en meget principiel sag og en meget vigtig sag vi har med at gøre

den mand der forsøgte

løbe frit rundt i danmark og det der er blevet lagt op til fra det radikale venstres side ville jo så betyde

nok med at han kunne få lov til at rende frit rundt i danmark han skulle også belønnes med en bolig

have arbejde og i øvrigt kunne deltage i det danske samfund

hvilket af de tre standpunkter der gør sig gældende for regeringen er det det radikale venstres standpunkt er det sfs standpunkt eller er det socialdemokratiets standpunkt

reglerne vedrørende tålt ophold henhører under justitsministeren og derfor vil jeg

at hvis man har yderligere spørgsmål vedrørende tålt ophold

en minister der tegner retningen en minister der

er ingen splid i regeringen men er der yderligere spørgsmål synes jeg det vil være

den koordinerende minister inden for

udlændingeområdet og derfor er det meget meget relevant netop at stille spørgsmålet til integrationsministeren

på grund af den koordinerende rolle må forvente at integrationsministeren har kontakten til alle andre ministre så det nytter simpelt hen ikke noget i dag at forsøge at undslippe med

svare på det her spørgsmål

i parentes bemærket nogle regler som socialdemokratiet var voldsomt imod da de blev gennemført

så blevet tilhænger det takker jeg meget for jeg synes bare man skulle

have meldt det ud noget før

med sikkerhed i dag få slået fast at der ikke bliver ændret på reglerne om

den minister som har ansvar for eksempelvis udlændingeregler

asyllejre og også mennesker som er i

for en forbrydelse som de ikke kan udvises af danmark for

udvisningsdom men der er ikke noget land der kan tage imod dem i den anden ende og derfor havner

det sker naturligvis efter almindelig koordination og snak i regeringen men der er ingen planer om at ændre reglerne

minister der koordinerer hele butikken for så når der skal tages et ansvar

fra ansvaret det nytter ikke noget

træde i karakter men

er den lille der er ingen planer om betragtning som ministeren kom med der ikke umiddelbart er nogen planer om om

ændre på de her regler det samme som at give en garanti

og meldepligt så vi slipper for en situation hvor for eksempel den mand der forsøgte at begå et øksemord på

blive belønnet efter radikal efter radikal devise med

gå frit rundt i det danske samfund og tage del i det danske samfund vil ministeren give en garanti for at det

ikke kommer til at ske altså at man ikke ændrer på reglerne

at der ikke er nogen splid i regeringen jeg siger at der ikke er nogen planer om at ændre reglerne for tålt ophold jeg fortæller at den minister som har udtalt sig på området

nogen splid i regeringen jeg ved godt at venstre ville ønske at

det må jeg så beklage hvis det gør at mundvigene kommer

kan måske ikke komme helt bag på ministeren at dansk folkeparti er meget optaget af hele

ældreområdet og af den politik der bliver ført

vi havde en god drøftelse af hele området og

har fået lov til hvis den vil at fortsætte med rengøring hver fjerde uge

først var blevet underkendt men senest har ankestyrelsen så sagt at det er i orden

i forhold til det ved vi så ikke men det jeg synes er er det store spørgsmål lige nu er om ministeren finder det rimeligt

se at landets kommuner vil nøjes

ældre medborgere hver fjerde uge jeg mener at det er uanstændigt hvis man gør det

manglende rengøring så i første omgang

jeg selvfølgelig lige høre hvad ministeren siger

er kommet frem at der faktisk er to og tredive procent af kommunerne

det er meget relevant at diskutere hvad det er for en hjælp vi tilbyder ældre mennesker som er svækket og som har behov for samfundets hjælp til at få hverdagen

man har behov for findes der et ankesystem som man kan gå

nu i nogle konkrete sager har udtalt sig i

der har været oppe at vende

det tror jeg ikke at der kan være to forskellige meninger om men det ankestyrelsen

er en generel vurdering er en vurdering som er givet på grundlag af borgerens konkrete og individuelle behov

at have tillid til at det så er sådan det hænger sammen jeg medgiver at

ikke lyder af meget jeg kender ikke den konkrete sag og jeg ved ikke hvilken hjælp borgeren er visiteret til

det har været igennem ankesystemet og den øverste ankeinstans i systemet som er ankestyrelsen

tingene er faldet ud som de skal derfor har jeg ikke grund til at foretage mig yderligere

som måske ikke kommer til at hænge helt sammen i forbindelse med det her vi skal ikke stå nu og diskutere tal og indhold i konkrete sager men vil egentlig bare gerne lige påpege at vi ved at mange ældre medborgere

dem der råber højest og brokker sig og klager og anker afgørelser og det er også noget af det vi har set

i den forbindelse kunne godt tænke mig at høre ministerens holdning til den sammenhæng der er mellem praktisk hjælp og så den personlige pleje og det med hvad en hjemmehjælper også ligesom har af opgaver i forhold til at komme ud til de ældre

drejer det sig ikke kun om at man som plejeperson kan komme ud og støvsuge og tørre støv af

det og eventuelt kontakte de relevante personer det kan dreje sig om det

har overholdt serviceloven og man siger

skrøbelig så tror jeg ikke man vil blive visiteret til rengøring hver fjerde uge så tror jeg at ankestyrelsen ville være kommet frem til at den

der var truffet var urimelig og at den ikke

lige er berettiget til en form for hjælp fordi de faktisk godt selv kan og det er jo så dem der modtager en noget mindre del af hjælpen fordi de netop godt kan tage vare

bliver naturligvis også visiteret til bedre hjælp

også til hvordan man skal holde øje med de ældre

plejepersonalet også gør når de er på besøg hos de ældre at de holder øje med og registrerer

er noget man skal være opmærksom på det synes jeg kun er rigtig godt og det er et flot system vi har at vi har mulighed for det ligesom vi jo også tilbyder ældre borgere

tidligt inden der er noget der går galt kan opspore

er noget sygdom på vej eller noget demens eller andet man skal være opmærksom på

jeg tænker på at der kan være mange andre ting der kan gøre sig gældende og som er vigtige at observere hos ældre medborgere for eksempel viser det sig jo faktisk at der er rigtig rigtig mange ældre der er meget ensomme der er en undersøgelse om det og det kan jo ikke ligesom kategoriseres i forhold til at man har

man sige psykologiske kontakt med et andet menneske og derfor synes jeg det er så vigtigt at

holder fast i at det faktisk også er en del af det man kan blive visiteret til

i forhold til det med økonomien man kan jo risikere at vi fremadrettet nu hører at kommunerne sparer så meget som de nu engang gør på

fra fra år til år i forhold til hvordan man kan visitere

man kan lave en løbende vurdering

og det vil forvirre en stor gruppe af de visiterede borgere frygtelig meget hvis de det ene år har rengøring hver anden uge næste år har de det hver fjerde uge og det tredje år har

meget følsomt område og jeg håber virkelig at ministeren vil holde godt øje med hvad der sker fremadrettet

er adgang for klageinstanserne til at efterprøve om kommunens kvalitetsstandard er i overensstemmelse med loven og at kvalitetsstandarden er anvendt i forbindelse med afgørelsen af en konkret sag forholdet betyder at når

som led i klagebehandlingen afprøves jeg vil sige at det giver mig anledning til at sige at tingene er i orden men jeg medgiver også at det er noget vi skal holde øje med for naturligvis skal folk have den hjælp som de har behov for efter de regler der nu engang gælder

det gode ældreliv et aktivt liv

spørger til et liv uden ensomhed og et liv hvor man er i

eller var det ikke andre ting vi skulle

være oplagt at se på frivillige og se på hvordan

det fællesskab og det naboskab som de er en del af jeg mener egentlig ikke at udelukkende skal være en opgave for eksempelvis social og sundhedsassistenter at

jeg tror et rigtig godt aktivt ældreliv er et mere åbent ældreliv hvor man er mere integreret og deltager på lige fod

det man kan notere sig næsten dagligt

er at ministeren kommer med

udtalelse en noget højtråbende udtalelse om en eller anden ting som ministeren enten er

vil gøre noget ved snakke med kommunerne om have en debat om

at der bliver fulgt op på det hvad er det der skal ske når alle de her udmeldinger kommer

tomt bagefter men nu vil jeg så gøre det arbejde som

er gjort tidligere nemlig prøve at stille ministeren et konkret spørgsmål

søndag at vi spilder penge på socialområdet kan ministeren uddybe på hvilke områder hun mener

lidt underligt at vi har en minister som mener at hun ikke bruger borgernes penge ordentligt så derfor

helt klart hvor er det ministeren går

i danmark rigtig mange penge på eksempelvis anbragte børn men kigger vi på hvordan de børn har

muligheder for at få en fremtid en uddannelse

holdt af og være elsket og respekteret næsten

for nylig haft møde med børnerådet som har lavet en stor undersøgelse de har udpeget nogle ambassadører

som gjorde mig meget bekymret for de de oplevelser som børnene

synes jeg også at jeg har en forpligtelse til at handle på det

fordi mor og far ikke magter opgaven

hvor kvaliteten måske er god men hvor den omvendt også kan være dårlig

ikke mindst fra de partier som har siddet og haft regeringsmagten

og undladt at sørge for at der er kommet kvalitet i den indsats som vi

jeg er gået i gang med at evaluere og sætte kvalitetsstandarder for den indsats som vi leverer finde ud af hvor

hidsig eller taber hovedet eller noget som helst

i gang med at rydde op og der er meget

klart og tydeligt men det der kan undre mig

er at nu har ministeren siddet mere end et halvt år

ministeren bliver stadig væk ved med at sige at hun spilder borgernes penge så er det bare at jeg spørger

de gode intentioner som ministeren har

kan være uenig i er igen den samme

fin udmelding ligesom alle de andre udmeldinger men hvor er handlingen hvorfor fortsætter ministeren med at spilde borgernes penge som hun siger

tænkt sig helt konkret at gøre der ligger en lang række lovforslag og initiativer som ikke er kommet ud endnu som kunne tage fat i det her

ministerens område som ikke bliver brugt hvad har ministeren

afsat i satspuljen kan komme ud at arbejde

og at man hellere vil prioritere at have en politisk proces hvor

det gjorde vi allerede tilbage før jul hvor vi lavede aftalen hvor vi blandt andet satte penge af til en handlekraftig indsats

der skal rejse rundt i kommunerne og klæde kommunerne bedre på

kommune som har mistanke om at et barn har været udsat for overgreb

der vil være psykologer politi

og man vil hurtigt kunne finde ud af om den

en aftale med kommunernes landsforening om at de skal blive bedre til at anvende de metoder der virker

de udsatte børn jeg har et lovforslag som er ved at blive behandlet

de kan få flere penge når de skal ind og fjerne en større

om der er kommuner der ikke har fjernet det korrekte antal børn fordi det har kostet så mange penge

udmøntningen af satspuljen netop laver nogle forslag hvor hun spilder borgernes penge og det har ministeren

mere konstruktiv og sørge for at pengene kommer ud

og vil gerne målrette dem vi vil ikke spilde pengene

de metoder der virker det er igen meget fint sagt men det kunne godt være at

floskler så langt vil jeg ikke gå for

nu vil jeg spørge ministeren hvad er det for nogle metoder

det er initiativer i satspuljen som jeg nu vil bruge penge på som ikke

er jo i øvrigt aftaler vi har indgået sammen

være det samme som at spørgeren står og siger at han har lavet en dårlig aftale

den aftale som venstres ordfører på området har indgået den er nemlig i orden og når de

er for nogle metoder jeg gerne vil anvise

som har anvendt nogle forskellige metoder det er nogle familieprogrammer

har arbejdet med at hjælpe familierne til at kunne klare har

rambøll lavet en evaluering af man har gjort det sådan at man har kigget på om man kan sige at de metoder

familierne lige præcis de metoder vil resultatet være at

ikkebehandlingskrævende det er blandt andet metoder som de utrolige år mst og mtfc og andre metoder

målt på jeg har meldt ud at rambøll har analyseret dem har konkluderet at anvender man de metoder vil man kunne redde

i det her med den rigtige og den tidlige indsats kan man spare penge fordi der naturligvis er gode penge i at folk har et godt liv det er altid vigtigt at have fokus på pengene men det der er det vigtigste for mig er sådan set

elendigt liv den forpligtigelse synes jeg at vi skal løfte i fællesskab når nu vi har viden

er begyndt at tale om om udsatte børn og

jeg var på vej til kommunernes landsforenings årsmøde i aalborg her i torsdags og der hørte jeg i radioen

fire metoder fire modeller fire redskaber

i at vi på socialområdet skal bruge det

vi skal også sørge for at udbrede det og bruge det

jeg har også læst den rapport rambøll har lavet

i en konference sfi afholdte

ministeren omtale de her fire obligatoriske metoder fordi

hvor er det vi har evidens for at lige præcis de her fire metoder virker jeg kan hjælpe ministeren på den måde at jeg har forstået at man i sfi har arbejdet med

de bliver også nævnt og fremhævet men de andre to metoder

evidens ud fra en dansk betragtning

godt læse rambølls rapport og økonomisk

på nogle af de fire metoder som man har størst sikkerhed for at der er evidens

ikke udtale mig om hvad det er der er blevet sagt

er at man kigget på alle mennesker i danmark siden nitten syv og halvtreds

foranstaltning som det hed i gamle dage eller hjælp som man måske hellere vil kalde det

til børn som ikke trives til at kunne rumme deres

kan blive aktive medborgere og få et godt liv

det betyder ikke at jeg siger at nu skal alle fire metoder

korrekte match en metode har kun effekt hvis den bliver brugt rigtigt det jeg bare har været ude at sige

de virker også slægtsanbringelser og

de utrolige år som er en metode i

når jeg læser rambølls rapport

så også andre end mig der er blevet forundret

jan trøjborg og bettina post to mennesker som

dialog med løbende har jo også været ude at sige er det nu også helt korrekt at det er de to

medarbejdere fra sfi der har

er lidt ked af at jeg

er sendt over så siger spørgeren at jan trøjborg som er formand for kl er

til at man skal anvende de metoder

jeg

hovedet på blokken de her fire metoder anser vi nu for at være så gode

vi ved at sandsynligheden for at opleve sammenbrud hvis man er anbragt er tre gange mindre hos unge der modtager

i anbringelserne er noget af det vi ved

men jeg bliver en anelse provokeret

når ministeren siger at det er de metoder som

er helt afgørende i vores dialog med kommunerne

hvis de synes jeg hørte det som om

godt regne på det men er der evidens

synes jeg det er helt til grin at holde en kæmpe høring med mange mange hundrede deltagere hvor budskabet er at vi ikke har evidens for effekt på socialområdet

skal bruge noget tid på at undersøge

metode som anvendes primært til kriminelle unge i alderen tolv til atten år

som har behov for at blive anbragt uden for hjemmet i en periode

den vurdering vi har lagt til grund i ministeriet stammer blandt andet fra de effekter

i danmark har eksempelvis herning kommune anvendt metoden og anvendt den med succes

i ministeriet truffet den beslutning

dokumentation og derfor er den

metoder vi har målt på var dem man i ministeriet

og derfor går vi nu i gang med at kigge de forskellige metoder igennem for

hvis vi skal løfte de her børn i fællesskab

er det nok en god idé at anvende lige præcis

at forældre med et handicappet barn ikke længere

en gratis institutionsplads

ministeren vil blive rigtig glad for at jeg stiller det her spørgsmål

mulighed for at sige hvad det er hun

hvis vi gerne vil løfte kvaliteten i vores tilbud

det alvorligt når vi siger at vi vil gøre noget ved den tidlige forebyggende indsats så skal finde nogle penge

ikke er til at man opfinder nye udgifter uden også selv at finde nogle steder hvor

gøre allermindst ondt

ikke længere mulighed for at give fordi man skal bruge pengene på blandt andet en bedre social indsats

og det er skulle jo aldrig have brugt ordet daginstitution

til et særligt dagtilbud så

hvis man derimod har et handicappet barn som går i en almindelig børnehave og som altså er inkluderet i et almindeligt tilbud så er der forældrebetaling

uanset om barnet går i et særligt dagtilbud eller i et almindeligt pasningstilbud

formanden for muskelsvindfonden har meldt sig ud af partiet efter at de her

det behandling på sygehuset men er det

for at de kan få hjælp til deres handicappede barn hvis et specialtilbud

kræver behandling kræver træning er det der ministeren vil sætte ind og

forkert prioritering ministeren

at det faktisk er forældre med handicappede børn der skal betale for det

de udtalelser ministeren er kommet med

jeg har aldrig nogen sinde ønsket at give nogen det indtryk at man skulle til at betale for at få behandlet sit handicappede barn den

lige fod med alle andre

være mulighed for at man kan få økonomisk friplads

mulighed for at få nedsat betaling

være mulighed for at få søskenderabat hvis man har flere børn man vil derudover naturligvis stadig væk få dækket sine merudgifter

er helt naturligt at vi kompenserer man vil også kunne få dækket sine

hentet og kørt til det tilbud som barnet går i

sige

de skulle betale for behandlingsdelen eller

som går i en helt almindelig kommunal børnehave men lige præcis

det foreligger så allerede i forvejen at det foregår

skræmmende jeg nær sagt at

en formand for muskelsvindfonden på grund af

fra kristian madsen og han skriver hvordan i alverden har socialdemokraterne fået den idé at det vil

man forestiller sig at man skal tage penge fra handicappede børn

har alene at sidestiller forældre til børn uanset om deres barn

mor og far vi ratificerer tillægsprotokollen på handicapområdet

forældre til handicappede som ikke ønsker at være så specielle

kan man jo ikke både være ked af at man

i forvejen og så også sige at det er dybt urimeligt fordi man ikke betaler det

ikke betaler hvis barnet går i et særligt dagtilbud

hvis barnet går i en almindelig institution

usandsynlig ked af og jeg ringede med det samme

taletidsbegrænsningerne det er nu også rimelig simpelt for det er noget ministeren tidligere

sig til her i i spørgetimen det handler

som der har været lidt diskussion om før jeg forstå

svar til fru inger støjberg

ændre på den nugældende lovgivning

december måned to tusind og otte dengang stemte socialdemokratiet og den øvrige opposition som nu sidder i regering

have lavet nogle ting om så det kan bare

hvorfor man nu har en anden opfattelse en opfattelse

inger støjberg som stillede spørgsmålet som den første spørger

var at det her henhører under justitsministerens ressort jeg redegjorde for at vi i regeringen har lagt en linje frem den linje er lagt frem af justitsministeren og den linje er naturligvis den der gælder så

ønsker om yderligere spørgsmål vedrørende tålt ophold

her tilfælde justitsministeren som sidder med lovgivningen på området så bliver jeg spurgt til hvordan socialdemokraterne forholdt sig til tuneserloven

papirer med men der er noget der dæmrer og jeg husker det også som om der var nogle ting der blev lavet om

konstatere at der hvor

hvad der er regeringens holdning til sagen når det drejer sig

der var noget med nogle dobbeltlukkede døre og nogle forskellige ting der var til debat

utåleligt at være på tålt ophold i danmark

vi så ikke af hensyn til internationale konventioner

berlingske tidende i går var en række fremtrædende folketingsmedlemmer fra de radikale og fra sf

de partier også socialdemokratiet i to tusind og otte

stiller og roligt et politisk spørgsmål til

integrationsministeren som i hvert fald berøring med ressortområdet

dobbeltlukkede døre men jeg tror måske nærmere det drejede sig om hvorvidt der

skulle kunne være domstolskontrol eller domstolsprøvelse og det husker jeg som om vi har fået ændret og derfor kan jeg egentlig ikke rigtig se at vi har skiftet holdning

det er i hvert fald sådan jeg på stående fod husker det

lagt meget klart

forsiden af berlingske tidende i går hvor justitsministeren som er den minister der har ansvaret har redegjort for at der ikke er nogen planer i regeringen om at ændre reglerne og det er jo så det jeg kan konstatere at venstres spørger på det her område

det er mennesker som ikke kan udvises fordi der ikke er aftaler med deres hjemlande eller fordi de vil blive udsat få dødsstraf hvis man sender dem tilbage derfor har vi ordningen om tålt ophold

det er mennesker som ellers er dømt til udvisning

den nuværende regering gjort på en lang række områder efter at man satte sig ind

sat sig lidt mere ind i i de faktuelle sager omkring nogle af tingene men det der var årsagen til at man var imod og stemte imod i folketingssalen i to tusind og

man ikke syntes at det var alle der skulle pålægges meldepligt blandt andet har der været en diskussion om en hashvagt på christiania og en kinesisk abortlæge hvor man syntes at de ting der

det var en del af begrundelsen det står der i hvert fald i i den betænkning

så nu skifter holdning og at man tilsyneladende også har fået banket både sf og det radikale venstre

på plads vi glæder os over at man ingen planer har

at man ikke har nogen planer om at ændre lovgivningen men vi forstår ikke helt hvad det er der

en folketingsdebat tilbage i to tusind og otte

naturligvis ikke svare andet end det som jeg kan huske

folketingssalen om hvorvidt man når man blev idømt tålt ophold skulle

prøvelsen og hvordan der skulle være domstolskontrol af afgørelsen det er nogle af de ting

vi faktisk fandt hinanden og fandt en fælles forståelse sådan at de ting blev bragt i orden det er sådan det står i min

skal jeg så ikke kunne sige om er fuldstændig korrekt når jeg

oversendt til ministrene er til finansministeren af herre ole birk olesen

at opkrævningen af topskat

at vi har et stærkt samfund fører til at vi relativt set har en økonomi der er stærkere

en lang række områder har set at når det gælder vores konkurrenceevne når det gælder vores uddannelsesniveau når det gælder

en lang række andre områder

i en periode og det er der brug for at få rettet op på

i en dansk sammenhæng så det sammenfatter mit synspunkt og den

det tror jeg hænger tæt sammen med at vi

på et spørgsmål fra herre joachim b olsen min partifælle

om man ikke kunne opnå betydelige økonomiske fordele ved at afskaffe topskatten da svarede finansministeren jeg mener at nogle af de grundlæggende træk ved vores samfund for eksempel en forholdsvis lige indkomstfordeling er en del af forklaringen på at vi har så stærk en økonomi

det første der skal til for at man får løst et problem er jo at man erkender det

at mane til erkendelse hos finansministeren og forhåbentlig

sin kvartalsoversigt

velstandsudviklingen i danmark de seneste femten år

været middelmådig sammenlignet med lande som vi sammenligner os med det er én ting det er fortiden en middelmådig velstandsudvikling hvis vi kigger på fremtiden

forudsiger at vi med de reformer som allerede er blevet vedtaget af den her regering det

og nogle ting som regeringen har lagt frem som den vil vedtage vil have den tiendelaveste vækstrate af tre og tredive

i de kommende seksten år den tiendelaveste af tre og tredive lande der er altså tre og tyve lande der har en bedre økonomi

så derfor vil jeg først lige anspore til lidt erkendelse hos finansministeren af at vi faktisk ikke har en stærk økonomi vi har en temmelig

placeret som som et af verdens absolut rigeste lande

efterfulgt den recept liberal alliance

kræver blot at man har lidt mere viden end finansministeren tilsyneladende har for sagen er jo at danmark inden vi begyndte at eksperimentere med verdens højeste skattetryk og verdens største offentlige sektor var verdens femterigeste land i dag ligger vi måske på en syttende plads eller lignende det vil sige at vi sammenlignet med andre lande har haft en lavere velstandsudvikling end vi kunne have haft hvis vi havde ført den politik som de har ført så det hænger fint nok sammen men nu til det næste nemlig dette om topskatten finansministeren sagde i sit svar til herre joachim b olsen

en medvirkende faktor til at vi har en stærk økonomi i danmark der vil jeg gerne bede finansministeren forholde sig til de beregninger som kommer fra regeringen selv dog skatteministeriet som siger at danmark vil få en betydelig økonomisk vækst såfremt

hvordan det mere præcist skulle foregå det er jo nemt det er nemt men jeg har det bare sådan

ført en svag økonomisk politik de sidste ti år og

ført til en række problemer som nu er blevet min opgave at løse

været et velfærdssamfund igennem et helt århundrede

og har den vej udviklet sig til at være et af verdens rigeste samfund det tror jeg ikke der kan være den store uenighed om blandt nogen som

har en relativt større velstand end langt de fleste lande

det er cirka det halve af det finansministeren lige stod og sagde

kan det vel ikke være svært at forstå at der er en pointe i at nok er vi i dag et rigt land men vi ville have været endnu rigere hvis vi ikke havde haft verdens højeste skattetryk det forhold at vi var verdens femterigeste land i nitten tres før man fordoblede det danske skattetryk siger jo alt

hvordan kan finansministeren begrunde at topskatten er med til at fastholde at vi har en stærk økonomi når al sagkundskab peger på at en afskaffelse af topskatten vil føre til en ganske eksplosiv velstandsudvikling for det danske samfund og når også skatteministeriet siger at tabet for statskassen er ganske lille vismændene siger sågar at der ville komme flere penge i statskassen

man så håber at det finansierer sig selv

man må have sine holdninger som man vil liberal må man gerne være for min skyld

efter nytår men det kan vi undersøge

fået oplyst at spørgsmål nummer

at forbedre indsatsen overfor ofre for kriminalitet se på erstatningerne se på mulighederne for at skærme af overfor gerningsmændene og se på hvordan vi

igennem livet er det så ministerens holdning at de nuværende regler for prøveløsladelse og

der for nylig blev bragt i politiken hvor marlene duus beskrev hvordan hun blev udsat for et

har som bekendt affødt en vigtig debat om retsstillingen for ofre for kriminalitet i den forbindelse

meget for at hjælpe forbryderne videre i livet og for lidt for ofrene det er også det som spørgsmålet er udtryk for jeg vil gerne indledningsvis benytte lejligheden til at udtrykke min dybeste medfølelse med marlene duus hun fortjener stor ros for stå frem i offentligheden med sin beretning

nærmere om sagens omstændigheder da det jo er en konkret sag men det er vigtigt for mig generelt at slå fast

der har været udsat for en forbrydelse

får færre ofre for kriminalitet og derfor skal der sættes ind både

vi skal naturligvis ikke acceptere at mennesker bliver udsat for forbrydelser hvor de får skader på liv og sjæl det fremgår også klart af vores regeringsgrundlag at vi ønsker at ofre for kriminalitet skal hjælpes bedre vi skal sikre en mere tryg hverdag og mulighed for værn mod gerningsmanden rammerne for offererstatning skal efterses og gerningsmanden skal kunne konfronteres

vil i den forbindelse gerne understrege

for samfundet i den

er mulighederne for prøveløsladelse og gradvis tilbageslusning til samfundet et vigtigt

de nuværende regler for prøveløsladelse og administration

ret simpelt spørgsmål synes man at de nugældende regler er tilfredsstillende eller synes man

lave reglerne om synes man at administrationen er tilfredsstillende eller synes man ikke at

mulighed for at lave den om

om hensynet til offeret kontra hensynet til forbryderen eller den kriminelle og balancen derimellem

det er vi villige til at se på i men man kan jo også gøre noget ved ved

forhold til forbryderen den kriminelle ved for eksempel at

hvad ministerens holdning er til de nugældende regler for prøveløsladelse og administrationen

seneste har været ude med en endog meget kraftig kritik af reglerne for prøveløsladelse

sige har undret mig meget ikke mindst

karsten lauritzen venstres venstres retsordfører kritiserer er en lovgivning som venstre selv har gennemført og stået bag

lovgivningen men også udvidelsen af lovgivningen derfor synes jeg helt grundlæggende ikke at det er fair at man på den måde som spørgeren gør kritiserer administrationen af en lovgivning helt grundlæggende er det jo et meget groft angreb på de embedsmænd som sidder og administrerer den lovgivning som folketinget vedtager jeg står her med en artikel fra bt hvor spørgeren herre karsten lauritzen siger prøveløsladelse efter halv tid var tiltænkt nogle helt andre mennesker og nogle helt andre kriminelle handlinger end den måde systemet bliver administreret på i dag det er ikke fair

hvor er det at den lovgivning som selv har stemt for ikke efter

spørger ministeren og ikke ministeren der spørger folketingsmedlemmerne det det kunne af mange årsager

sådan reglerne er jeg stiller gerne op i en debat med justitsministeren vi kan være sikre på at p1 debat er villig til at lave en fin debat med justitsministeren og

fremlægge mine synspunkter og også uddybe den

hvad regeringen mener om reglerne for prøveløsladelse og administrationen deraf det er et relativt simpelt spørgsmål enten synes man at de er gode og i orden eller også synes man

i dag uden at justitsministeren stiller spørgsmål den anden vej som jeg gerne vil svare på

senest her i to tusind

er udmærket den fungerer efter hensigterne og den bliver administreret efter den praksis som er aftalt og skrevet ind i loven det kan jeg også konstatere for når jeg læser ordførertalerne fra de forskellige ordførere og fra spørgerens eget parti venstre der har stemt for

jeg se af stemmeberetningen her fra folketinget

karsten lauritzen også selv har stemt for ændringen af loven

kan se at det bliver administreret efter reglerne til punkt

jeg synes er lidt underligt i den her debat man fremsætter

man stemmer for en lov man ændrer en lov man stemmer for en ændring af en lov og så beskylder man dem der sidder og administrerer den for

efter loven det bruger man så som argument for at man ændrer synspunkt

regeringen mener at loven er god den er med til

meget nøje vurderinger gør sig fortjent til det fuldstændig i forlængelse af det der står

socialdemokratiske retsordfører har været ude at sige

det vel relevant at spørge justitsministeren når nu justitsministeren er af en anden opfattelse hvad der er socialdemokratiet og regeringens holdning er det det

eller er det det som justitsministeren nu giver udtryk for at

flyttes et komma alt er perfekt intet skal ændres i den lovgivning

synspunkt som fru birthe rønn hornbech venstres

vi taler om l en hundrede og to og tyve i to tusind og fire

dømte der gør sig særlig umage under afsoningen også får en særlig chance det er det der er hele essensen i den her lovgivning det det

sundt og fornuftigt princip det betyder ikke at vi ikke også skal gøre mere for ofrene

blandt andet derfor at det står i regeringsgrundlaget man kunne så have ønsket at den tidligere regering havde gjort lidt mere for det været lidt mere villige til at se på hvordan det er med de her erstatninger hvordan

mulighederne for at skærme ofret af over for gerningsmanden var der noget man kunne have gjort kunne systemerne fungere lidt bedre

kommer ud for så forfærdelige hændelser som

man have gjort noget for personer som hende og andre som desværre kommer ud for voldsomme hændelser

hvor man vender fuldstændig rundt på en tallerken i

regeringen ligger helt i forlængelse af de synspunkter som venstres

lauritzen sagde at spørgetiden er indrettet sådan at det primært er medlemmerne der spørger og ministrene der svarer men formanden vil ikke gribe ind

hvis der er spørgere der også vil svare på

modspørgsmål under debatten

skyld dømt for grov vold prøveløslades når de har afsonet under halvdelen af straffen

tydelige forståelse drejer det her spørgsmål sig jo om den såkaldte noget

fire og som blev udvidet

sidste år også af vk regeringen

har indført og det man har udvidet er en ordning der som bekendt medfører at den dømte når visse betingelser

halv tid men vel at mærke kun hvis hensynet til den almindelige retsfølelse ikke taler imod prøveløsladelsen da ordningen blev indført ved en lovændring i to tusind og fire blev det udtrykkeligt fastslået i lovbemærkningerne at ordningen som udgangspunkt kan bruges uanset hvilken kriminalitet den pågældende er dømt for men det blev samtidig anført at der skal udvises

der har begået grov kriminalitet med fare for personers liv

bare sige det som jeg startede med at sige tidligere nemlig der ikke er ændret et komma kritikken af administrationen af den her ordning

det vil jo være på sin plads at man lige prøver

ikke være gået galt siden vi har fået en ny regering at vi ligefrem skulle

ændret administrationen af noget som den tidligere regering vedtog som karsten lauritzen selv stemte for en udvidelse af og som i dag fungerer fuldstændig efter samme præmisser

som gjorde sig gældende og som blev skrevet ind i lovbemærkningerne da loven blev vedtaget og da den blev udvidet

jeg forstå er noget den nuværende regering har en del erfaring med

går på om det ikke krænker ministerens retsfølelse at

lignende eller værre så kan man blive prøveløsladt efter tre år og så kan man i princippet begynde udslusning

praktik en år før en mulig prøveløsladelse det vil sige at man sidder inde og afsoner i

gerningsmanden på gaden eller i skolen eller et andet sted

om det ikke krænker ministerens retsfølelse

begå så alvorlig kriminalitet

kan blive udsluset så tidligt at ofret kan møde gerningsmanden på et så tidligt tidspunkt krænker det ikke ministerens retsfølelse og for at svare på et spørgsmål som ministeren måske kunne overveje at stille

og venstres retsfølelse derfor

spørgsmålet bare vil ministeren

har indført der er ikke ændret et komma i den måde den bliver administreret på den udvidelse af ordningen som herre karsten lauritzen også selv har stemt for

og prikke der er tale om visse betingelser som skal opfyldes det er meget nøje beskrevet

kan finde sted der skal udvises endog meget betydelig varsomhed med at anvende ordningen over for indsatte der er

og der er som sagt ikke ændret et komma

det regeringen har taget fat

er vigtigt hvordan

de indsatte er i vores institutioner i vores fængsler på en god og konstruktiv måde således at de kommer ud til et

vi flere ofre og det er det vi vil undgå derfor er regeringen af den opfattelse at resocialiseringen i vores fængsler

vi kan se at noget af det der også er gået galt de sidste ti år under den tidligere regering

prøveløsladelse og at folk skal sidde kortere tid i fængsel der er jo en direkte sammenhæng

til kriminalitet sådan er det hvorfor smider man så folk i i fængsel det er jo samfundets hævn og straf for en frygtelig gerning

begået det er derfor marlene duus gerningsmand er blevet idømt en

man tager et større hensyn til forbryderen end til offeret

om at man skal sidde længere tid af den straf man bliver idømt af og

være mulighed for at man være ude allerede efter

handler det her om at der under visse betingelser kan gives prøveløsladelse ikke

af tiden det er det som herre karsten lauritzens eget parti selv har gennemført

jeg er som justitsminister på det her område som jeg

sig særlig umage under afsoningen også får en særlig chance

noget af det det her handler om så er der lige den tilføjelse som er hentet direkte

at den almindelige retsfølelse skal man sikre ikke taler imod prøveløsladelsen det er en vurdering som vores kriminalforsorg foretager de foretager vurderingen på baggrund

det det klæde herre karsten lauritzen var at trække de udtalelser tilbage som han er kommet med hvor han jo beskylder

for at administrere mod lovgivningen det er ret alvorlige anklager men det får jeg måske ikke

ministeren plejer at sende den socialdemokratiske retsordfører der plejer at sige en ting og så står vi her i dag

tager gerne debatten med ministeren og uddyber de synspunkter som

ministeren anklager mig for at have men som jeg til fulde

kan stå ved det man må konkludere som følge af justitsministerens svar er at det ikke krænker justitsministerens retsfølelse

for en seks årig dom

så kan man blive udsluset og efter tre år kan man så blive prøveløsladt det krænker ikke ministerens retsfølelse

regering gennemførte og hvor det jo er helt grundlæggende

hvis som det hedder sig hensynet til den almindelige retsfølelse ikke taler imod prøveløsladelsen dernæst

udvises meget betydelig varsomhed i de

har gennemført jeg synes jo

regering har gennemført altså

her før sommerferien sidste år at

den flammetale som herre karsten lauritzen står og

er meget enkel den handler om at der skal være konsekvens over for kriminalitet og de kriminelle

og fem og tyve er udgået med henblik på at blive besvaret af social og integrationsministeren på et senere tidspunkt

herunder retsplejeloven og politiloven er tilstrækkelige til at forhindre optøjer i forbindelse med afvikling af superligakampe jævnfør for eksempel tilfældet i aalborg ved afvikling af kampen aab fck den fjerde marts 2012

og der skal ikke herske den mindste tvivl om at det ligger mig endog meget stærkt på sinde at det skal være en positiv oplevelse og en festlig oplevelse at overvære eksempelvis en superligakamp og

superligakampe jeg har derfor

sikkert også ved i lyset af hændelserne i aalborg indkaldt divisionsforeningen

relevante fodboldklubber og rigspolitiet til et stormøde for at drøfte hvad vi hver især kan gøre for at komme fodboldurolighederne til livs jeg forestiller mig at de forslag og ideer som mødet gerne skulle resultere i kan indgå i rigspolitiets overvejelser om behovet for nye fremadrettede initiativer som led i rigspolitiets igangværende evalueringer af erfaringerne med

to tusind og otte med hooliganloven blev der som bekendt indført en karantæneordning så kendte ballademagere i

kan udelukkes fra blandt andet fodboldkampe på topniveau jeg indstillede som led i den proces der således allerede er sat i gang at tage en åben og konstruktiv drøftelse af ethvert

aalborg det gælder om nødvendigt

nuværende regler for jeg mener ikke at vi skal acceptere at der er en gruppe ballademagere som tilsyneladende er uden for pædagogisk rækkevidde

ødelægge en festlig oplevelse som en fodboldkamp

der er begrundet mistanke om om tidligere voldelige forhold og en konkret mistanke om at

ske igen på et stadion det kan jo godt være at det

for formalistisk til at den egentlig kan anvendes men men det er da en mulighed det har ministeren ret i jeg synes det er rart at høre

de øverste ansvarlige i den forbindelse vil

bliver kaldt præventive anholdelser

ikke er præventive anholdelser men derimod er

når de her folk i min by

er der skal ske jeg forventer ikke at ministeren har nogen decideret konkret holdning men

kaldt præventive anholdelser men som altså drejer sig om tilbageholdelse

den opfattelse at det er et godt og nyttigt instrument som politiet kan anvende

klart signaleret at det

og vil indlede en bred dialog

set åben over for gode ideer

vi alle sammen har en interesse i at det at gå til en fodboldkamp eller en

anden stor begivenhed skal være en fest og en god oplevelse der må man bare sige at det hører ingen steder hjemme

sådan en lømmel to tusind kroner i

bøde når han bliver taget for uroligheder på vej ud til stadion

rigtig mange mennesker

der tror jeg da egentlig nok at bødestørrelsen godt kunne have en vis både specialpræventiv og generel præventiv effekt så det mere er en henstilling om

håber jeg at der kommer gode og konstruktive ideer på bordet så vi

vil ministeren oplyse sin holdning til

blandt andet børnefamilier trygt kan overvære kampene der er de senere år fra blandt andet politiets og fodboldklubbernes side og taget en række nyttige initiativer

og andre uroligheder i forbindelse med afvikling af fodboldkampe men de voldsomme og

udspillede sig i aalborg i forbindelse med superligakampen mellem aab

og fc københavn viser jo desværre at vi stadig står med en stor udfordring

for at vi kan få en åben og konstruktiv og også fordomsfri drøftelse

rigspolitiets overvejelser om behovet for nye fremadrettede initiativer som led i den

indsats som rigspolitiet allerede er i gang med nu og som baseres på en

af erfaringer med hooliganloven fra to tusind og otte

det ved udformningen af hooliganloven jo blev indgående overvejet hvad det skulle have af konsekvenser

overvejelser jeg har klart signaleret at jeg er åben over for gode forslag nye initiativer

stoppes bedre og også at der kan samarbejdes om

kan blive bedre til at gribe det her problem an jeg er meget åben over for

initiativer for at sikre at at de fredelige

sammen med familien uden at at tingene bliver ødelagt af hooligans

det har altid været et ønske at det skulle være sådan og det ønske må fortsat være

at ministeren vil tage et møde det som

den den kamp der blev omtalt på aalborg stadion er jo blandt andet

viser sig ifølge politiets oplysninger lokalt at den baneløber

spurter fra kontrollørerne og og kun bliver

ind ser ud til faktisk slet ikke at komme i det her hooliganregister som egentlig har til formål

noget fuldstændig galt med det hooliganregister hvis det er sådan

at dem der laver balladen dem udløser balladen på stadioner

under atten år er det ikke for tyndt at vi fra myndighedernes side accepterer at nogen ødelægger en kamp

må afbrydes og er tæt på helt at blive aflyst

nogen altså ikke kan opføre sig ordentligt og

set det i andre sammenhænge og

jeg

gode forslag der kan medvirke til at vi kan få bedre fat om det her

jeg inviteret divisionsforeningen

og rigspolitiet til

for og så tager vi den derfra og når regeringen så har

regeringen har nu engang valgt at indkalde dem som arbejder med det til daglig

i i spørgetiden og ligesom bare siger at nu bliver

nogen holdninger jeg kan lige minde ministeren om at der

gik ret mange dage efter det der skete i aalborg

ministeren så meldte ud at nu havde ministeren en klar holdning nemlig

det ville hjælpe en hel masse så ministeren har

har åbenbart ikke nogen holdning til at den unge mand der var

med til at ødelægge kampen i aalborg ikke kommer i hooliganregisteret eller har ministeren

så godt tænke mig at høre om fordi det er jo

kommer i hooliganregisteret og derfor må man jo sige at sådan et

situationen kan jo være den samme om fjorten dage hvis

den unge mand og derfor skal han ikke i hooliganregisteret det er det der er argumentet nu for at han ikke kommer i registeret finder ministeren virkelig at det er den rigtige måde at bruge registeret på

grundlæggende indstilling til politik at det nogle gange

lytte til dem der er

ude i virkeligheden så at sige som er uden for de her mure dem som

nye regler som hvis der kommer nye regler ud af det

set ved at hvis politiet vurderer at der er behov for en udtrykkelig bestemmelse i politiloven gående på

er så anspændt i den konkrete situation at de er nødt til flytte den og hvis de har behov for at få en udtrykkelig

klar til at ændre det der det er et konkret forslag det er noget af det som jeg selvfølgelig vil diskutere

jeg meget åben over for nye initiativer

problem vi skal til livs og jeg starter med at tage en diskussion med dem der rent

kampene skal flyttes nu har vi så ligesom fået det slået fast

dem der er interesserede parter i

at skyde gråspurve med kanoner at begynde at flytte kamptidspunkterne at det i hvert fald ikke er det der kan redde os fra uroligheder og det tror

fleste er enige om måske er der en lille chance for at der er lidt færre der har drukket for meget

men men det er ikke det der gør at der ikke bliver uroligheder i forbindelse med kampene så spørger jeg som ministeren til det helt konkrete selvindlysende set med dansk folkepartis øjne kan ministeren ikke se et problem i hooliganregisteret hvis dem der meget konkret laver balladen løber ind på banen og forsøger

slå en spiller i gulvet

den gruppe der ikke kommer i registeret det er da

inde på stadion eller skaber inferno

behov for at få belyst det her helt til bunds og det

stor indsats for at komme det til livs

det vi så er forkasteligt det er helt uacceptabelt fodbold skal være en fest

en oplevelse og man skal gerne have at det hold man holder med vinder

det alvorligt derfor griber vi det alvorligt an og derfor hvad enten det er baneløbere eller det er folk der brænder romerlys af eller det er folk der går amok inden for eller uden for stadion

er den bedste indgang til at få det løst altså at spørge dem der har fingrene

til hverdag arbejder med problemerne til hverdag og

fuld adgang til oplysningerne i hooliganregisteret samt i øvrigt kan udveksle oplysninger om uromagere i forbindelse med større fodboldkampe

spørgeren når jeg siger at jeg kan henholde mig til det

og ni og tredive med andre ord er der sat gang i en proces nu både med hensyn til mine kommende drøftelser med blandt andet divisionsforeningen dbu og klubberne og

og indsatsen mod fodboldrelaterede

som spørgeren rejser men når nu spørgeren jo også har fremsat et beslutningsforslag som blandt andet lægger op til at klubberne skulle kunne indsamle og udveksle oplysninger om kendte uromagere

på sin plads at vi tager drøftelsen af de spørgsmål når

og når nu ministeren har meldt nogle klare holdninger ud

på det her område altså det her med at flytte kampene

og rimeligt at spørge ministeren om ministeren vil være åben over for at fodboldklubber på divisionsniveau får mulighed for at indsamle og udveksle oplysninger om

sådan at andre klubber kan undgå at få en

ung fuld lømmel for eksempel som ham i aalborg ind på deres stadion når jeg stiller spørgsmålet

klubberne er jo af den opfattelse at

som et særlig godt redskab dels er der problemer med at få alle oplysninger frem

uromagere der har lavet ballade i forbindelse med

dels er der det problem at

jeg brugte eksemplet for lidt siden

den unge mand fra aalborg stadion som egentlig

som så faktisk ikke kommer i registeret

spørge ministeren om ministeren vil være åben over for at

det er klubberne der lider skade det er tilskuertallene

tage diskussionen jeg har valgt at indkalde

sige at få det fra hestens egen mund

kan gøres bedre så tager vi diskussionen på det grundlag

at diskutere hvordan vi kommer det her problem som

en hård kerne det kan være en større kerne men uanset hvor og der behov for at vi helt åbenlyst får bedre

faktum at for eksempel divisionsforeningen som er en vigtig spiller her og som

er dem der organiserer de klubber som har de

faktisk gerne vil have en udvidelse af det register der gør at ballademagere ikke kan lave ballade ugen efter

men at man kan udelukke de forholdsvis få

står bag problemerne

i den forbindelse vil jeg spørge ministeren hvad er tidsperspektivet for ministeren og for regeringen på det her område det som dansk folkeparti har gjort er jo at vi har genfremsat

jo lang tid siden at vi alle sammen

her problemer så hvordan ser ministeren tidsperspektivet hvornår vil man eventuelt være i stand til at kunne lovgive

at evaluere erfaringerne med indsatsen og med hooliganloven

nemlig at hvis der er de her højrisikokampe og politiet vurderer at

et konkret tilfælde

det eneste der kan tænkes at være et bidrag til at løse de her problemer der er temmelig sikkert flere ting

tror jeg at man har set det her problem udvikle sig

over en årrække og det er måske bedst at

i forvejen gør en stor indsats i klubberne i politiet i

kommer med nye friske ideer til hvordan vi kan forbedre indsatsen

holde ro og orden og langt de fleste gange går det

ministeren er meget glad for at politiet nu er i gang med at evaluere de initiativer

synes jeg nu ikke ministeren behøver at være så jublende glad for det

politiet netop i gang med at evaluere de her ting og at man ville vende tilbage med de initiativer der kunne komme det er over et år siden

synes ikke man kan blive ved med at være glad for at politiet stadig væk her efter over et år er i gang med at evaluere noget som der

været kendt længe det her forslag er tidligere fremsat af det radikale venstre hvornår sker der noget

ministeren skal holde et møde hvad sker der efter det møde hvornår ser vi en bedring til gavn

understrege intet at udsætte på politiets indsats ej heller rigspolitiets indsats med at evaluere det som folketinget har vedtaget

at spørgeren trods alt selv om man nu er i en anden rolle end man var tidligere ikke vil hæfte den tidligere justitsministers gerninger op på

konsekvent over for det her indkalder de personer

de organisationer som har med det her at gøre

vi forhåbentlig finde de nye værktøjer der skal til

inviterer dem der ved noget om det i den fælles forståelse at nu skal vi tættere på målet som jeg

at gå til fodbold eller andre sportsbegivenheder eller andre begivenheder hvor den her type mennesker synes det er

at være en gang imellem skal gerne

agter ministeren at tage for at sikre bedre mobildækning i landdistrikterne og dermed gøre det mere attraktivt at placere erhvervsvirksomheder

at det er afgørende at vi får en god mobildækning både på

har lavet en aftale med teleselskaberne med kommunerne og med staten med henblik på

lavet en fælles indsats som gør at vi sikrer en bedre dækning det vil sige at vi får sat master op der hvor det er nødvendigt

er et fælles grundlag for udviklingen af mobildækningen i danmark er at det sker på et markedsbaseret grundlag

har bygget på siden nitten ni og halvfems og det fortsætter vi med men med men jeg er fortrøstningsfuld over for at vi udvikler

datadækningen i de kommende år alene af den grund at teleselskaberne har meddelt at de vil investere godt seks milliard kroner over de kommende tre år

sagt har nedsat det her fælles udvalg med teleselskaberne regioner kommuner og staten med henblik på

at få afdækket hvad der måtte være af barrierer

også ministeren vil være med til at føre ud i praksis

flere og flere af de job der placeres og

er meget afhængig af at der er en god og tilgængelig og stabil informationsteknologi til rådighed vi er afhængige af

er afhængige af bredbåndsforbindelser vi er afhængige af alle de andre facetter som gør at virksomhederne kan

jeg har valgt at stille spørgsmålet er jo sådan set

at jeg synes man har kunnet se en vis

it ordfører fru annette vilhelmsen jo sagt at sf ikke er parat til at tvinge kommuner

derimod har socialdemokraternes it ordfører fru trine bramsen jo sagt

socialdemokraterne er parate til at

problemet jeg vil gerne høre hvilken af de to ordførere

på baggrund af et møde jeg havde med kommunerne og regionerne mobilselskaberne

er det glædeligvis sådan at alle har en fælles interesse

er ikke sådan at der er nogle der vil have en god dækning og

jeg har bedt min erhvervsstyrelse om at identificere hvad der måtte være af tekniske juridiske økonomiske barrierer

give tilladelse til at der kan opstilles master og dertil kommer at vi faktisk netop nu i den kommende tid laver et nyt udbud af det

otte hundrede megahertz bredbåndet som er med til at forstærke datadækningen

set at vi har en en fin offensiv for at sikre

både mobiltelefonidækning

på hvilken af de to partiers ordførere jeg skulle

det største lod hos om det var hos sf som gik ind for at man ikke skulle kunne tvinge kommunerne til

socialdemokraterne som jo sagde at man var parat til at lovgive

en stærkere lovgivning på området er jo

har været en vis tendens til det er så en påstand

at nogle af de steder hvor der har været mindre dækning

hastighed og kvalitet

landdistrikter hvor vi kan se at der er en utrolig dårlig

generer de erhvervsdrivende som er afhængige af deres af deres it systemer men

telefonopkald og så videre så jeg vil gerne endnu en gang spørge

større krav med hensyn til at der bliver sat flere master

skal ske på et markedsbaseret grundlag det vil sige at vi ikke politisk kan beslutte at der skal være en mast her eller der det kommunerne har tilkendegivet

på at give tilladelserne og have en hurtigere sagsbehandling

et spørgsmål om antal master det er faktisk også et spørgsmål om hvilken mobiltelefon

dels hvad vi kan gøre fra ministeriets side ved at få afdækket

sender deres egen telefoni

at der skal være en dækning i hele kommunens område så vil man jo også dermed animere eller opfordre eller tvinge om man

anvise nogle af de kommunale

frem for at bruge private lodsejeres jord

der præcist et eller

hen for lille set i forhold til investeringen så det er også med at få placeret masterne de rigtige steder i de pågældende kommuner så har ministeren

det det her med mange af de nye smarttelefoner og så videre der er nogle hvor

vi jo kan se at de forbruger meget

sendenettet kan kapere

går ind og og ødelægger

tilgangen af

for det spørger om det her i salen fordi vi jo ikke er er part i teleforliget som et af de ganske få partier det er jo et meget meget gammelt forlig

regeringer før anders fogh rasmussens tid og det er også fra før dansk folkeparti fik indflydelse og mange mandater men men jeg takker selvfølgelig for svarene

de førende lande med god mobildækning både på telefoni og datasiden

det er afgørende for at vi kan udvikle et ordentligt kommunikationssamfund borgere imellem og borgere

at virksomhederne kan placere sig ikke nødvendigvis kun i storbyer men også ude på landet

også glad for at der er en fælles interesse

i folketinget men også blandt kommuner og teleselskaber om at vi

herre hans kristian skibby

for erhvervslivet med fem og tyve procent over en årrække eller indføre en britisk model hvor regeringen som minimum hver gang den indfører en byrde for erhvervslivet også afskaffer en

en procentuel målsætning for nedsættelse af de administrative byrder

oplevede byrder for erhvervsvirksomheder som ikke bliver registreret den erfaring vi har gjort os

med den indsats som den tidligere regering har gjort på fin vis glimrende vis

støtter er desværre at mange virksomheder ikke oplever det som en lettelse

alene for eksempel er hvis en virksomhed får lettere ved

indberetning så bliver det målt

oplever virksomheden ikke en lettelse derfor siger vi at vi skal gå på to ben dels have en kvantitativ lettelse af

kunne kalde de oplevede byrder derfor

at vi siger til virksomhederne at vi nedsætter et virksomhedsråd som skal komme med anbefalinger til hvor vi skal sætte ind med

mange år tilbage hvor vi allerede startede med at diskutere det her

et udvalg som skulle kigge på hvordan man kunne få de administrative byrder ned over for det danske erhvervsliv

er det blevet bedre siden den tid nej det er det faktisk efter min opfattelse ganske klart ikke

tusind og et har der jo været stor fokus på at

hvis man kigger på tallene fra to tusind og et

som viste at der blev brugt omkring en og tredive milliard kroner

computerprogrammer og alt muligt andet til at udføre såkaldt administrativt

blive selvfed over og synes at det er godt det er det jo også fordi hver gang man sparer

for at bruge de penge på at øge deres konkurrenceevne eller at produktoptimere deres produkter finde på nye produkter nye servicer og så videre og dermed skabe ny vækst

vi skal stoppe jeg synes jo at vi skal være langt mere offensive set i forhold til

konverteret fra traditionelle administrative byrder til at være noget som

jeg stillet det spørgsmål her i dag fordi jeg jo noterede mig at

at det skal være lettere at drive virksomhed i danmark

ministeren komme ind på nu selvfølgelig men jeg synes ikke at de få punkter der blev lagt op til i meddelelsen fra erhvervs og vækstministeriet er særlig ambitiøse

små og mellemstore virksomheder flytter deres fokus fra

over til deres primære funktion at drive væksten fremad helt enig

fra store virksomheder mellemstore og små virksomheder sætter sig sammen og kommer med anbefalinger til regeringen og så indfører vi et princip om at regeringen og dermed ministerierne skal følge de anbefalinger eller forklare

frem for at det er ministerierne der sidder og gør sig kloge på hvor man kan

lettelser så lader man erhvervslivet som ved hvor skoen trykker komme med anbefalinger til regeringen og ministerierne som vi derefter følger

foretage administrative lettelser på

det at vi laver en standarderklæring for

revision i stedet for en egentlig revision af små og mellemstore virksomheder faktisk en lettelse for små og mellemstore virksomheder på en hundrede og tredive million kroner det er dog trods alt en god begyndelse

en lempelse af revisionspligten allerede fra den første januar to tusind og elleve som jo medførte medførte at syttentusind mindre virksomheder ikke længere skulle have revisorpåtegning på deres årsregnskaber det betød faktisk

de her revisionsudgifter med en lille halv milliard om året det var trods alt

aftale at gå med i

det som ministeren går ind på med det her initiativ

trods alt igennem mange år har haft stor erfaring med

er skoen trykker altså nu siger ministeren jo vi skal nedsætte et nyt råd som så

til de fire og tredive konkrete forslag som allerede er fremsendt til

med til at gøre de administrative byrder mindre for dansk erhvervsliv

brochure vi alle sammen har fået den kunne man jo måske godt overveje at gå i gang med med i stedet

at det er lykkedes at lave nogle nye regler for

pressemeddelelsen at de fire og tredive

som vi hidtil har brugt i danmark

opregning så ville kun halvdelen af de forslag som dansk industri har stillet kunne måles hvis man nu forestillede sig at man startede med den anden halvdel så ville vi når vi har gennemført den anden halvdel

nul procents forbedringer selv om virksomhederne vil opleve det som en fantastisk lettelse

gå på to ben dels skal vi konkret foretage

forenklinger som kan måles og som dermed også procentuelt kan nedsætte mængden af

virksomheder oplever som byrder det er derfor vi siger at vi går på to ben og den bedste måde

er ved at vi får input fra virksomhederne og at det er de råd vi får derfra vi følger

set fuldstændig enig med spørgeren vi skal gøre så meget som muligt for at få så mange

sådan at virksomhederne koncentrere sig om deres produktion og vækst

genererer det faktisk en øget aktivitet i forbindelse med at man

og andre ting og det betyder så at man

million kroner i øget bnp

million på de administrative byrder så det er utrolig vigtigt at vi sætter nogle ting i gang og ikke bare bruger det her råd som ministeren

som der er kommet igennem mange år det

arbejde for en fortsat ambitiøs indsats

med fokus på såkaldt smart regulering kunne ministeren ikke

jo færre administrative byrder små og mellemstore virksomheder bøvler med jo mere kan de koncentrere sig om produktion og vækst og dermed generere øget værdi i samfundet og det er

skulle være en sovepude i virkeligheden giver vi virksomhederne både

og pligter nu siger vi til virksomhederne i skal ikke tro at ministerierne er de bedste til at lave

hvor skoen trykker vær venlig at opstille

hvor i kan se at der er behov for at

og meld dem ind til regeringen så vil regeringen være

følg eller forklar det vil sige

er den der har serveretten til at pålægge regeringen

det arbejde som den tidligere regering også gjorde og som den

regering også gjorde jeg har ikke nogen kritik af

de fleste om ikke alle fordi det er en fælles dagsorden vi har der er ingen grund til at vi skal opstille en konflikt i folketinget om noget vi

så er det eu systemet så når de endelig fra eu også siger at vi nu skal sætte

velkommen

mistillid til forsvarschefens rådgivning i sagen om udsendelse af det

knud bartels har taget fejl da han tre gange i to tusind og elleve orienterede

at hverken nato amerikanerne eller briterne ønskede et dansk mobilt luftoperationscenter sendt til afghanistan

når der skal foretages en helhedsvurdering

udsendelsen af danske militære styrker i internationale missioner bør altid ske ud fra helhedssyn hvor de rent militære hensyn selvsagt vejer

det påhviler den til enhver tid siddende minister at foretage en sådan helhedsvurdering i den konkrete sag kan det konstateres at helmand loyalt er implementeret som den var indgået og at danmark bidrager med et militært ønsket og nyttigt bidrag

sagde for få øjeblikke siden at der var delte holdninger til det her i

er jo meget tydelig i det han skriver blandt andet den femtende september

var uenig med sit eget system altså andre mennesker i

mellem den daværende

blev drøftet om

det danske luftoperationscenter var den mest hensigtsmæssige måde

lyttede til forsvarschefens militære rådgivning påvirker

bare sige at det ikke er korrekt når der lægges i spørgsmålet at der ikke blev lyttet som det fremgår af

mellem den daværende forsvarsminister

stærkt betænkelig ved den politiske udmelding

mobile luftoperationscenter

den tidligere forsvarsminister da det er den tidligere forsvarsminister der har været involveret i de

dermed ved

august til den femtende september da der er folketingsvalg så har jeg et spørgsmål til

ministeren om hvorvidt ministeren har haft kontakt skriftligt eller mundtligt med den tidligere forsvarschef om sagen efter den femte december og

hvorvidt departementschefen har haft skriftlig eller mundtlig kontakt med den tidligere forsvarschef

vil være uretfærdigt over

det mest relevante vil være at give svaret

været med så

så er der et spørgsmål til miljøministeren

i min øresnegl skulle være på vej hun er

det skal man og det gik

spørgsmål til miljøministeren

i den forbindelse parat til at indføre en regel om at staten skal betale et tilskud for at få markedslejen bragt ned i landets kolonihaver og derved fremme økologi og medvirke til at bevare en central del af dansk kultur

de skal fortsat være grønne oaser i vores byer hvor bybefolkningen har mulighed for at få jord under neglene i grønne omgivelser

hovedstaden har i en principiel udtalelse fra foråret to tusind og ni anført at markedsleje skal søges opnået for kommunal udlejning af arealer og det har givet anledning til usikkerhed og

endelige viden om hvordan det ser

så jeg vil afvente den

blandt andet fra kolonihaveforbundet og forskellige statslige og kommunale ejere af kolonihavejord udvalgets udredning skal blandt andet give et

endvidere skal de gældende regler for udlejning beskrives herunder særlig

færdig senest i maj to tusind

mig nærmere om hvilke konkrete ændringer eller ordninger

konkret på nogle spørgsmål det her med kolonihaver er jo en gammel tradition fra starten af atten hundrede tallet har man haft kolonihaver og lad mig bare minde ministeren om

i december måned to tusind og ti var der et samråd med den daværende miljøminister fru karen ellemann netop

om det her med markedsleje og prisdannelse

halvt år med den nye regering og ingenting er sket ikke andet end

nedsat en gruppe og det er måske en ny syltekrukke der er

pressemeddelelse ministeren selv har udsendt

ligge nogle tanker nogle

retningslinjer hvordan er det man vil gribe de her ting an hvordan er det man vil sørge for at man for eksempel kan holde lejen nede på et acceptabelt niveau én ting er at man ikke vil gå ind og ekspropriere og sige at nu skal priserne blive nede

give et forhøjet tilskud her beder vi bare om at man tænker på

tilskud så vi får de her små oaser rundtomkring i byen og sikrer borgerne deres ret til at have et lille fristed hvor de kan dyrke deres egne grønsager

er det noget der indgår i ministerens

allerede nu

hvad problemerne er og hvordan vi bedst løser dem

snart tre år efter og kræve noget bare

på nogle af de områder hvor det er at regeringen

jeg bare gerne vil frem til er jo at

gøre noget men der kommer ikke nogen konkrete

det er bare ikke sket den her gang og derfor er det da ret alvorligt for de folk der nu er i klemme

spørge den siddende regering hver eneste gang uanset om den er rød eller blå

komme det her til livs kan vi give noget hjælp kan vi give den her støtte

prøve at finde penge til hvis det var at regeringen også gerne ville så nytter det ikke noget at man sender en pressemeddelelse ud

kan fortælle hvad punkterne er hvordan

arbejdet under den her regering vi gør nemlig noget ved tingene

i to en halv år under den tidligere regering overhovedet ikke havde nogen indflydelse og slet ikke kunne gøre noget

selvfølgelig står jeg

den her arbejdsgruppes arbejde

på hele miljøområdet da der jo rent faktisk ikke er kommet nogen lovforslag

lejen for de her kolonihaver vi må jo konstatere

ligesom til at tage alle ideerne

at embedsmændene er de samme det er kun ministrene der er blevet skiftet ud fint nok men det jeg bare gerne vil frem til er kan vi få en nøjagtig dato for hvornår ministeren kommer med en endelig redegørelse et oplæg til hvad der sker på det her område for

udlægge områder som kun var kolonihaver og som ikke kunne

vi sidder netop ikke og venter hele og halve år

kommer udredningen i slutningen af maj